b fire og halvtreds morten østergaard

andersen line barfod per ørum jørgensen juliane henningsen lars emil johansen høgni hoydal pia christmas møller og christian h hansen

beslutningsforslag nummer b fem og halvtreds

b seks og halvtreds karina lorentzen dehnhardt karen hækkerup manu sareen og line barfod forespørgsel f fjorten titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

at vi sikrer at der sker en adskillelse mellem det der

med hensyn til handel og produktion af energi det har været et meget meget stort dansk ønske

direktiv gennemføres

har været en række lande som har undgået konkurrencen

egne interesser på energiområdet det undgår

stærkere konkurrence på energimarkederne i europa

europæiske virksomheder i danmark er

det her område vi har i meget meget bred enighed i folketinget etableret energinetdk som har ansvaret for det overordnede transmissionsnet både med hensyn til gas og el og der bliver også endnu en udfordring for en del af det net der i dag ligger hos elselskaberne skal ind under energinetdk eller i hvert fald placeres på en anden måde end det er tilfældet i dag det her er et rigtig

dansk lovgivning samt en ændring af varmeforsyningsloven jeg skal med det samme sige at socialdemokraterne kan støtte forslaget

gasdirektiverne går jo ud på at energimarkederne i europa skal blive bedre integreret når vi helt grundlæggende synes

det vil give os en bedre udnyttelse af energien og dermed kan

der går i den retning handler

for de næste generationer derudover er det så også en god idé at forbinde europa tættere på energiområdet fordi vi dermed kommer i samme båd

når landene i eu bliver tæt forbundet på energileverancerne dernæst er der så ændringen af varmeforsyningsloven ved undersøgelser særlig i midtjylland

også har været omtalt hidsigt i pressen er der fundet store forskelle på hvor meget der opkræves hos varmekunderne og særlig store forskelle i forhold til hvad der er hjemmel til

det går jo mildest talt ikke

af regnskabsaflæggelserne til energitilsynet og tyve årlige besøg ud i landet af energitilsynets regnskabsenhed løser det så problemet ja her er det jo at man

skal igennem alle danmarks varmeværker og vi tager tyve om året det kan måske løses ved

hvor man umiddelbart synes at det ser mest mærkeligt ud dernæst vil vi gerne have at brancheforeningen

i en dialog de må jo alle have den største interesse i at der bliver opkrævet

korrekt skal der opkræves den model

regninger fra varmeværkerne ud over hvad der er

vedvarende energi og der kommer ændringer i lov om elforsyning og naturgasforsyning så vi får nogle fælles regler i hele eu

energi og dem der transmitterer energi på samme måde som vi i sin tid adskilte dsb fra banelegemet meget fornuftigt det skulle skabe et mere åbent energimarked som kan øge konkurrenceevnen der ændres også i varmeforsyningsloven sådan at

energitilsynet på grund af pligt hos varmeselskaberne til en

det på basis af nogle lidt uheldige forhold der

midtjyske varmeselskaber fra to tusind og syv til

og vi kan acceptere de forhold der

lige et par ting som jeg synes er lidt specielle der lægges i lovforslaget op til et direkte forbud mod at der sker en sammenblanding

distributører og det er helt fint men at der også yderligere lægges

det ene sted i mange år ikke må arbejde det næste sted er måske lige lovlig specielt det kunne jeg måske få en afklaring på fra ministeren

energitilsynet skal så sikre alle de forhold

varetager opgaven som uafhængig systemoperatør

for at der opretholdes en sikker energiforsyning

og udnyttelse af vores energiforsyningssystem

i forbindelse med lovforslaget også

transmissionsvirksomhed man taler om et transmissionsnet

set forståeligt nok man taler om produktions og handelsvirksomhed og så taler man om en producent

mange af de der begreber virker

afklaring af om en producent er det samme som en produktions og handelsvirksomhed i lovforslagets

er en livsnerve for det danske velfærdssamfund men energimarkedet er i hastig forandring fra at være et købers marked med overskud af energi stabile priser og langtidsaftaler er det blevet til et sælgers marked med stærkt svingende priser på et dynamisk internationalt spotmarked det er vi og den danske regering godt klar over og

blev klimakommissionen nedsat den skulle som bekendt fremkomme med forslag til i fremtiden at sikre danmark en uafhængig energiforsyning

at sikre økonomisk vækst og at dansk industri forbliver en

på energiforsyningsmarkedet klimakommissionens væsentligste budskab for den nærmeste fremtid blev flere vindmøller

passer til vejret og ikke til forbrugerne det kræver derfor en lagermulighed som vi endnu ikke har

naturgasnettet og naturgaslagrene eller en mulighed for at sælge el til områder der har behov når vinden blæser i danmark og derfor giver gode priser på energibørsen men det kræver et stort og stabilt transmissionsnet som strækker sig fra nordkap til sahara og over tre fire tidszoner et net som har stabile lave priser og er uafhængigt af nationale interesser og producentinteresser at det samtidig giver industrien og forbrugerne adgang til billigere energi

det er det dette forslag lægger op til og det kan vi kun bifalde vi får også i fremtiden et øget behov for at lagre naturgas for at udjævne spotmarkedets svingende priser men visionen på sigt er også at biogas og brint fra overskudsel skal i naturgasnettet og lagrene det er derfor vigtigt at alle får ens adgangskrav til lagrene dette sikres af lovforslagets forhandlede adgang som i praksis er en auktion samtidig giver det en optimal udnyttelse og økonomi

til overvågningsdelen i lovforslaget ser jeg frem til en væsentlig bedre forbrugerbeskyttelse

således at fremtidige jyske tilfælde

med hensyn til selvevalueringen hos varmeforsyningsselskaberne ser jeg det som en indførelse af god revisionsskik med god balance mellem eget ansvar og offentligt tilsyn og samtidig er det en fin mulighed for at optimere driften som i alle andre veldrevne virksomheder

flere eu direktiver som dansk folkeparti synes om

det synes jeg er aldeles fremragende

ministerens svar på dem ikke nødvendigvis i dag men så i hvert fald i løbet af

selve direktivimplementeringen er interessant

samtidig med at man meget gerne skulle høste de fordele der ligger i liberaliseringen en ting håber jeg ministeren kan svare på i dag og det er hvordan det går med undersøgelsen af sammenhængen mellem prisudvikling og liberalisering

for efterhånden et godt stykke tid siden hvor der kom

tankegangen ligesom var at liberaliseringen havde

grundlaget for de her direktiver og dermed også for lovbehandlingen er

en liberalisering og en sund konkurrence får forbrugerne alt andet lige

det være muligt at gennemføre en forbrugerbeskyttelse og en gennemskuelighed i sektoren som man har brug for selv om det er en meget meget kompleks sektor at have med at gøre derfor synes jeg det vil være godt også i det videre forløb at kunne sige at

som skaber tvivl om hvorvidt det er hensigtsmæssigt eller ej så går vi altså ned i det og ser på det for at finde ud af om det er rigtigt eller forkert at liberaliseringen

iagttager markedet

er nogle andre ting som man godt kunne lade sig inspirere af

at liberalisere på en bedre måde når man ser på den måde det er tænkt her i direktiverne som også flere ordførere har været inde på før

interesse herre per dalgaards begejstring for disse eu direktiver

til overvejelser om hvad der er indholdet i de her direktiver og lovforslag

kombinationen af eu og dansk folkepartis energipolitik synes jeg måske ikke er nogen særlig opmuntrende

igen må udsætte sit forslag til det der er vores rigtige udfordring nemlig at

omstillet vores energiproduktion vores energiforbrug så vi

af de fossile brændstoffer og kan gå over til

jeg sad og læste de her en hundrede og halvfems sider som lovforslaget omfatter plus flere hundrede sider

måske var en lidt absurd prioritering af ens tid at man sad og brugte rigtig rigtig meget tid på det

skriver jo selv i bemærkningerne

bruge tid på lovforslag som er miljømæssigt neutrale ok det her handler jo om noget helt andet det handler om at få markedet til at fungere

man spørge sig selv løser lovforslaget så det problem som vi har opdaget her i danmark nemlig at liberaliseringen har ført til urimelig store prisstigninger for de små forbrugere sådan at man rammer socialt skævt

også modvirker det ønske man har om

reducere energiforbruget fordi man har liberaliseret det her marked nej heller ikke dette vigtige spørgsmål forholder lovforslaget sig til

lidt lige meget hvad lovforslaget forholder sig til for der er tale om et eu direktiv og derfor skal vi jo vedtage det det er der også et flertal

der regulerer liberalisering vi har ikke bureaukrati nok der sikrer at konkurrencen fungerer effektivt derfor bliver man nødt til at lave mere bureaukrati og mere regelstyring for at sikre at markedet fungerer hvis jeg nu var ægte liberalist

ikke andet den næste taler fra liberal alliance

alligevel undre mig lidt over

en forbrugerejet sektor som baserer produktionen på

ægte liberalt frit marked er at man skal have meget mere regulering når det er sagt kan man jo ikke udelukke

en rigtig iagttagelse

at liberalisere energiproduktion energisalg så er man nødt

er et omfattende velfungerende bureaukrati for at forhindre at monopoldannelser slår igennem desværre lykkedes det ikke

man sige fordi det vi kan se er at vi på producentsiden

ganske få selskaber i eu som vil køre rundt med produktionen

en idé om at det vil føre til billigere priser på elforsyningen jeg

så enhedslistens forhold til det

er måske at det er lidt lige meget

side flere gange rejst en kraftig kritik af at man ikke har en ordentlig kontrol

midtjylland at sådan var det og alle går

set ud fra at det er nogenlunde på samme måde

man skulle få undersøgt og få bragt i orden

har så lovet at lave et nyt system der virker der vil vi nok være en lille smule mere grundige i behandlingen af lovforslaget fordi det interessante er at forbrugerne siger at det system man har opfundet ikke er

og de producenter der skal leve med det siger at

dyrt bureaukratisk system

får man dobbeltdobbelt dårlig behandling som forbruger så det vil vi prøve

så jeg vil se meget kritisk på det fordi vi skal have sikret at forbrugerne ikke betaler mere for varmen

det burde give sig selv i en sektor som i stor udstrækning er forbrugerejet

det skal være effektivt men også rimelig enkelt og det synes jeg

eu som også fru margrethe vestager fremkom med så jeg bliver nødt til lige at komme med en forbrugeroplysning

fuldstændig vilde med eu som sådan men ret skal være ret og når de kommer med noget fornuftigt nemlig det

synes vi da selvfølgelig at vi skal tage positivt imod

vil i øvrigt ikke gå ind i en længere energipolitisk debat med enhedslistens ordfører lige nu

forbrugerne og erhvervslivet og der må jeg nok sige at ve energien i nogle tilfælde ikke

i hvert fald nogle eu tilhængeres problem er at der

dansk folkeparti ønsker skal føres og det viser

det både er galt med dansk folkeparti

som har til formål at udbygge konkurrenceudsættelsen på energiområdet en udvikling som har været til debat vel nok i mere end tyve år og hvor man stille og roligt

bid for bid vi får nu en ejermæssig

i samtlige led i elforsyningen det vil sige både det overordnede og det regionale transmissionsnet en total ejermæssig adskillelse er helt afgørende for at det liberaliserede elmarked kan fungere optimalt for forbrugerne

den måde sikre en effektiv prissætning på transport af energi og ikke mindst for at undgå krydssubsidiering som vi har set mellem de forskellige aktiviteter det vil sige imellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter

det også meget centralt at eksisterer en totalt uafhængig national kontrol og tilsynsinstans og kan derfor også støtte reglerne som præciserer at energitilsynets institutionelle uafhængighed fra energisektoren og statslige myndigheder sikres det har vist sig at det er nødvendigt med en kompetent overvågning

det her marked og vi ser også at formandskabet har fået et udvidet udvidet ansvar på området regelsættet er særdeles kompliceret det har flere været inde på især når der skal løses problemstillinger der går på tværs af den sektoropdelte lovgivning så en grundlæggende sanering af hele regelsættet så hurtigt som muligt må egentlig være en bedre hjælp i liberaliseringens tjeneste end mange af

vi har fået prisstigninger på grund af

så er der gode argumenter for at man ser på hele det her regelsystem nogle vil sige regeltyranni så hurtigt som det overhovedet er muligt

der i dag er blevet udtrykt over for det her lovforslag

grad eu direktiver vi

og som det også er blevet påpeget

er det jo altså en vigtig del af eu integrationen at vi

transmissionsvirksomheder tilgodeser økonomiske interesser vedrørende handel og produktion til skade for forbrugerne

det vil jeg da godt medgive med det samme at det løser alle problemer vedrørende den overordnede liberalisering i eu

kigges nærmere på men det vi behandler her er præcis det med at få adskilt den overordnede situation med rørene på

og så handelen på den anden side kravet har jo så i danmark især betydning for de transmissionsnet der ikke ejes af energinetdk

og som ikke i dag opfylder adskillelseskravene fordi ejerne af det pågældende net også udøver handels eller produktionsaktiviteter

har lovforslaget jo også væsentlig betydning for energitilsynet

flere også har fremhævet energitilsynet får flere opgaver med henblik på at sikre konkurrencen for el og gasmarkederne

myndighed for at opfylde direktivernes krav om fuld uafhængighed

oplevelser hvor det er lige før at det har været sådan at man som

forbruger skulle agere bank for sit varmeselskab det er naturligvis ikke acceptabelt og derfor ligger der

så muliggøre at vi gennemfører en ny og mere effektiv tilsynsmodel end

og derfor ser jeg også frem til de konstruktive drøftelser om lovforslagets enkeltelementer

stikprøvekontrol som sådan og det tredje er at

forskellige problemer der er

fejl der var i regnskaberne og især også i den her situation som jeg også sagde

man nærmest skulle agere bank for sit

at man som selskab nu skal kigge på regnskabet

set bare at vi får kigget mere systematisk på det end vi har gjort indtil videre men selvfølgelig

hvad der kommer af kommentarer under behandlingen

nævn råd kommissioner og lignende

at alle ligegyldigt i

samfundet uden at struktur kultur

saglige begrundelser der taler imod dette

ordfører for socialdemokratiet

de meget tætte bånd der er mellem lo som er modstander af det her

hvis der er nogen der har prøvet at skræmme dansk erhvervsliv så er det vel fru julie rademacher der sidste år virkelig prøvede at skræmme erhvervslivet med det her med tvangsopløsninger af virksomheder der ikke ville følge

direktiver bare lige for at få det på plads først

så socialdemokraterne tog var for at sikre kvindelige og mandlige talenter i det private erhvervsliv

mandlige talenter i det private erhvervsliv ved at fremme kvinder som erhvervslivet ikke

og jeg går ud fra at det også er de socialdemokratiske medlemmer der suverænt bestemmer

have tillid til de folk der sidder der

kommer i spil selv om jeg synes en floskel der simpelt hen bliver brugt ulidelig

revisionsbestemmelsen også og der sagde man det

ekstra tid

står meget klart er i hvert fald at fagforeningerne får en væsentlig indflydelse for ikke at sige at det er derfra danmarks fremtid bliver styret fremover hvis

får magten jeg synes jeg vil prøve en gang til at spørge fru julie rademacher

der gør at man ikke ønsker at ophæve den her revisionsbestemmelse er det ikke fagforeningerne ikke ønsker det er det ikke det der er årsagen

og ni blev det af et flertal i folketinget vedtaget at en minister i stedet for

revisionsbestemmelse der nu foreslås ophævet når

sige at selve lovgivningen

er fuldstændig tåbelig og i alle tilfælde ikke hænger sammen med virkeligheden når man for eksempel efter et kommunalvalg skal sidde og fordele poster i byrådets politiske grupper bliver de typisk fordelt efter hvor store partierne er

skal i øvrigt besættes af medlemmer af byrådet sådan er det også inden for stat og regioner det betyder også at man kan komme i klemme i forhold til ligestillingsloven når der sker udpegninger

det modsatte køn ind som måske er knap så interesseret i

har der stort set ikke været nogen ændring i andelen af kvinder siden år to tusind fra to tusind

andelen af kvinder fra fem og tredive til to og

udgjorde kvinder i perioden to tusind og seks til

ni var denne andel steget til fire og fyrre procent siden indførelsen af bestemmelsen i to tusind og ni om at en minister

en plads stå tom hvis ikke er blevet indstillet både en kvinde og en mand og der ikke er blevet givet en saglig begrundelse for det har der ikke været eksempler på at det er sket i

at denne tvangsudskrivning af både mænd og kvinder er et forsøg på kvoteordninger der som tallene viser overhovedet ingen effekt har på sammensætningen af råd og nævn netop fordi man vælger ud fra interesser og kvalifikationer

folketinget også fjerne bestemmelsen om indstilling af både en mand og

da det intet har med ligestilling at gøre

ikke er flertal for det men det kunne være rart at den blev fjernet og

foreslå umiddelbart kan jeg ikke se nogen grund til at ophæve revisionsbestemmelsen nu var vi heller ikke med til at indføre den

fru julie rademacher værsgo

og så er det fru helle sjelle som ordfører for det konservative folkeparti

her har indsat i loven tilbage i to tusind

revisionsbestemmelsen vedrører de bestemmelser i loven som handler om en ligelig kønsfordeling i offentlige udvalg bestemmelserne har eksisteret siden

er reglerne sådan at stat regioner og kommuner skal tilstræbe en ligelig kønsfordeling i de udvalg som de nedsætter i praksis sker det ved at der skal indstilles både en kvinde og en mand når en ledig post

kvinde og hvis der ikke er givet en saglig begrundelse som revisionsbestemmelsen vedrører folketinget

vedtog nemlig reglen om den tomme plads i to tusind og ni men indsatte samtidig en revisionsbestemmelse

endnu ikke været nødvendigt at lade en udvalgsplads stå

samtidig ikke udgør nogen tvingende kvote reglerne er nemlig så smart indrettet at hvis der ikke er nogen kvalificeret kvinde til en ledig post ja så behøver den pågældende offentlige myndighed heller ikke at opstille nogen kvinde til posten hvis der var tale om en kvote ville posten pinedød skulle besættes med en kvinde kvalificeret eller ej

vi konservative være med til at lave vejledende regler for sammensætningen af offentlige udvalg

fremhæve to for det første er der i forvejen rigtig mange regler for landets private virksomheder selv om det er dem og kun dem der tjener de penge vi alle sammen lever af og derfor mener vi konservative ikke at staten skal genere virksomhederne med endnu en regel som oven i købet er en meget indgribende regel nemlig kvotekvinder der skal være grænser for statsmagten ellers ender vi i ren socialisme hvor staten blander sig i alle dele af samfundslivet og det ønsker vi

kvoter og andre samfundsskadelige tiltag for det andet

det vil sige kvinder som kun bliver udpeget til en bestemt post fordi de

ikke fordi de er de bedst kvalificerede der findes rigtig mange dygtige

er også sikker på at al tale om kvoter vil forstumme

men hverken kvindekvoter eller mandekvoter er vejen frem hvis vi ønsker at skabe reel ligestilling

som helst om at mænd mænd og kvinder er ligeværdige kvoter er en tvangsmekanisme der kan tvinge nogen til noget men de kan ikke overbevise nogen om noget og derfor er vi

den konservative krise til bestyrelsesposter i norge

umiddelbart ikke støtter ophævelsen af revisionsbestemmelsen i lov om ligestilling af mænd og kvinder generelt er vi positive og ser positivt på at

for at fremme ligestillingen i offentligt nedsatte råd nævn og udvalg og især skal det fremhæves at man på grund af lovgivningen bliver nødt til at

kandidatfeltet grundigere for at få kvalificerede kandidater af begge køn frem for bare

vælge dem som man normalt har en snitflade med det som alle efterhånden kender som rip rap og rup effekten

bidrager den positive udvikling til at der er indberetningspligt da det synliggør udviklingen og fører til refleksion nytænkning og en øget bevidsthed

det selvfølgelig også håbet at vi i fremtiden vil se en endnu bedre og meget mere klar tendens i udviklingen

så vi får en meget mere ligelig fordeling

og dermed får udnyttet alle ressourcer i samfundet på den mest gavnlige måde for os alle det er derfor vores overbevisning at en revision af loven vil være til stor nytte

eller om den skal justeres for at sikre de optimale betingelser for en fortsat positiv udvikling på området

umiddelbart ikke støtte ophævelsen af revisionsbestemmelsen på nuværende tidspunkt men vi anbefaler at man udskyder revisionen bare et par år så loven får lov til at virke og slå rødder

i en rum tid og så man dermed også

erfaringsgrundlag

kan godt høre at vi selvfølgelig ikke er enige

på talerstolen og det er herre simon emil ammitzbøll

her i dag jeg troede simpelt hen det her var

jeg har aldrig oplevet

jeg vil bare endnu en gang understrege at liberal alliance

de samme poster i samfundet

er det sådan på forskellige steder i tilværelsen

med undtagelse af insemination og fødsler

dæmpe retorikken lidt og kæmpe for

at stille et lille drillespørgsmål til ligestillingsministeren fordi ligestillingsministeren

at man kan gå ind og give en pose penge enten til et institut eller en bestemt forsker hvis man vælger en forsker af et bestemt

om ligestillingsministeren og videnskabsministeren

forhold til de ordninger der er

de dispensationer sådan som jeg har forstået videnskabsministeren

på universiteterne i forhold til ligestilling nej

har skrevet bogen den dag jeg

at hun levede i et land hvor kvinder ikke havde samme muligheder som mænd

at kvinder udgjorde fjorten procent

der var altså flere kvinder procentuelt

med baggrund i de tal vil jeg faktisk mene at

at vi bliver behandlet lige her

det

kommer op og forklarer ikke så meget baggrunden for hvorfor man gjorde sådan som man gjorde da man var ansat

i forhold til universiteterne og ligestillingsspørgsmålet

uden at jeg skal beskylde professorerne for at det skulle være sådan skal man så sørge for at man får

trusler om at tvangsopløse

herre simon emil ammitzbøll har læst en meget interessant

hvor uomgængelig dårlig en

lidt sarkastisk at hvis der er nogen der skulle gå ind for kvoter er det mændene inden kvinderne overtager magten

vi lever i slutningen af mandens epoke tror jeg hvis jeg skal være

er men

at der skete det med at cirka en tredjedel af de

kvoter i norge konverterede til andre selskabsformer for at undgå lovgivningen

folketinget at norge har været nødt

fra andre lande blandt andet fra danmark

skal sidde i bestyrelserne

jeg vælge dem

kommer frem til de konklusioner med ligestillingsspørgsmålet

man kan kalde det noget andet end kvoter

undskyld mig men det er jo fuldstændig et socialdemokratisk manipulationstrick kvoter er kvoter lige meget hvad socialdemokraterne vælger at

professorer lektorer og

nogle statistikker så det nødvendigvis skal være sådan at der skal

eller måske nærmere en og halvtreds procent kvinder alle steder og ni og fyrre procent mænd

ti procent homoseksuelle eller otte procent muslimer

den enkelte persons muligheder der står i centrum vi tror på mennesket og ikke på systemet og på statistikker

og nu kan vi jo så stå og bekræfte hinanden i at vi er enige men vi

vi ikke har en ligestillingspolitik jeg

ligesom herre simon emil ammitzbøll må jeg sige

over den debat

i to tusind og ni at der strammede et

ligestillingsloven hvad angår kapitel fire altså kønssammensætningen i offentlige råd nævn og

også indsatte en revisionsklausul og sagde lad se på det

ualmindelig fornuftigt at man indsatte sådan en revisionsklausul jeg forstår så også

er jo nemlig sådan at den stramning man indførte har virket sådan som flertallet ønskede at den skulle virke at man fik en bedre systematik

afsøge kandidatfeltet

at der ikke har været de her tomme pladser

blev refereret til på et tidspunkt

at regeringen for efter at

bestemt procent man går efter det er jeg ser den her debat jeg ser præcis på samme måde som

man bliver blokeret bare på grund af sit køn eller seksuelle tilhørsforhold

regeringens side naturligvis vil fokusere på

det gælder universiteter eller om det gælder

betyder det så at man ikke har tænkt sig

og

hvad har man så tænkt sig gøre i forhold til de to universiteter

være sådan at det er videnskabsministeren der kommer til at tage stilling til det hvis der måtte komme lignende ansøgninger i

fuld tillid til at videnskabsministeren

stand til at håndtere

et møde

der har handlet fordi

her har til behandling og som er fremsat af justitsministeren

vi synes at det er helt på sin plads og rigtigt at gøre en forstærket indsats til bekæmpelse af narko i fængslerne og vi synes at det er rigtigt at sørge for at sikkerheden i kriminalforsorgens institutioner er optimal og at fængselspersonalet har de nødvendige redskaber til at

støtte det her forslag som medfører at man på baggrund af den forsøgsordning der har været lokalt med anvendelsen

generelt i kriminalforsorgens institutioner i hele landet forsøgsordningen

skabt yderligere ro og sikkerhed på institutionerne og det har gjort at fængselspersonalet har kunnet føle en højere grad af

slutningen af efteråret sidste år evaluering af

regeringens handlingsplan til bekæmpelse af narko og lovforslaget her lægger

til i forlængelse af den handlingsplan at gøre en forstærket indsats for at undgå at der kommer narko ind i kriminalforsorgens institutioner og at der finder anvendelse sted af narko i disse institutioner det kan vi fuldt ud støtte mange af de indsatte har jo misbrugsproblemer og vi ved også at misbrugsproblemer særlig indtagelse af narkotiske stoffer er medvirkende til at fortsætte en kriminel løbebane så jo før vi kan få disse stoffer ud af institutionerne jo er der håb om at man kan komme i gang med en resocialisering af de indsatte med henblik på at få dem ud i samfundet på den rigtige side af hegnet om jeg så må sige og få dem til at komme videre med uddannelse og job i den forbindelse kan vi også støtte at man

anvender narkohunde internt i kriminalforsorgens institutioner til at opspore narkotiske stoffer

de indsatte alt i alt et meget fornuftigt forslag

vi meget optaget af hvordan vi sørger for at vores fængsler kan blive til steder som gør de indsatte mindre kriminelle det vil de færreste forhåbentlig være uenige i men desværre går det slet ikke godt nok med det i dag recidivet altså tilbagefaldet til kriminalitet er stadig væk alt for stort og vores fængsler fungerer desværre flere steder som vældig effektive forbryderskoler

kraven i folk når de er i fængslet

de kommer tilbage igen det handler ikke

de indsatte eller fritage dem for ansvar men det handler om at give dem alternativer og en ny chance for et ordentligt liv som aktiv og bidragende samfundsborger og det handler om at minimere antallet af ofre som skal udsættes for kriminalitet der kunne have været undgået

har vi også fremsat en lang række forslag blandt andet vores udspil straf der virker til hvordan

i langt højere grad end i dag kan bruge tiden hvor folk er fængslet til at gøre dem mindre kriminelle det handler om en langt bedre uddannelsesindsats om bedre udslusning om efterværn i forbindelse med løsladelse og så handler det om at gøre vores fængsler narkofri hvilket de desværre langtfra er i dag lovforslaget her er ikke nok men det er et skridt i den rigtige retning især selvfølgelig fordi vi udvider behandlingsgarantien til også at omfatte kortere straffe og omfatte varetægtsfængslinger men også fordi en forudsætning for alt det andet arbejde med de indsatte er at der er

og at narkotikaen ikke flyder på gangene

det også grunden til at vi kan bakke op om den udvidelse af mulighederne for at undersøge både de indsatte og deres opholdsrum som der også ligger i lovforslaget her til det andet spørgsmål

støtte det vi bakkede jo i sin tid også op om

forsøgsordningen fordi vi er meget optaget af hvordan vi kan give vores medarbejdere i fængslerne et bredere spekter

også gerne mindre indgribende redskaber i forbindelse med magtanvendelse over for de indsatte erfaringerne har vist at peberspray

har kunnet virke præventivt og har kunnet virke pacificerende så man ikke har

de her indberetninger som man stadig skal

nogle som vi vil kunne få oversendt til retsudvalget således at vi kan følge udviklingen det vil vi sætte pris på

mener vi det er utrolig krænkende for retsbevidstheden og retsfølelsen

opleve programmer hvor indsatte sidder

indeholder det her lovforslag en ændring af loven

fængsler

den forsøgsordning der har været har været gode

bruge peberspray frem for mere indgribende magtmidler

henrik stagetorn som er formand

han udtaler at hvis den ene part opruster gør den anden part det også og jeg skal

brutalitet i fængslerne allerede er

det er rimeligt at man fra fængselspersonalets side har mulighed for at benytte peberspray

og vi har også noteret os at hvis man ligefrem fremsætter trussel

for fængselsfunktionærerne

den hjemmel der for nogle år siden blev

man udvider også behandlingsgarantien så personer som

kan få behandlingsgaranti for afvænning af stofmisbrug og det kommer også til at gælde for varetægtsarrestanter flere kriminelle er misbrugere det kommer vi ikke uden om

det selvfølgelig hensigtsmæssigt at behandle dem og det som kan være årsagen til kriminaliteten eller som på anden vis har en indflydelse på at kriminaliteten begås

behandlingsgaranti

men vi kommer ikke uden om at der er behov for en massiv indsats i fængslerne og arresthusene for at få narkoen ud af fængselscellerne når man ser fjernsynsudsendelser

jeg startede med hvor kriminelle i fængslerne åbent fortæller om deres narkotika og hashmisbrug og ryger og tager stoffer for åben skærm

og retsfølelsen og hvis den her behandlingsgaranti eller behandling i det hele taget skal virke

i hvert fald at narkoen først og fremmest skal ud af fængslerne

mener at man i højere grad bør benytte hunde til at søge efter narkotika hos indsatte og

vi mener det er acceptabelt at ministeren vil skabe mulighed for netop det så vi kan få narkoen ud af fængslerne og arresthusene og så vi

er narkokurerer der leverer stofferne til de indsatte

hvilke intentioner ministeren yderligere

om man har intentioner om at lægge visse begrænsninger på det og hvad det så

det nævnes ikke rigtigt i det her lovforslag

ministeren har i sinde så der ikke opstår de her smuthuller

gentagne gange kan se de her hashrygende indsatte i fængslerne

lige ud til familien danmark det duer ikke

lovforslag som medvirker til at styrke indsatsen mod narkotika i fængslerne om end vi sikkert godt kunne finde nogle elementer som ville styrke indsatsen endnu mere

jeg har godt noteret mig at der faktisk ligger en evaluering som siger at der ikke har været nævneværdige problemer og at det hele er gået godt og fint det har jeg forstået men jeg synes at forholdene i vores kriminalforsorg lige nu er dybt bekymrende og derfor kan jeg også være en anelse bekymret

et ekstra magtmiddel den dynamiske sikkerhed er under pres

niveau af vold mellem indsatte og mod ansatte

har et overbelæg som presser rigtig mange institutioner og vi har set at der er blevet nedlagt stillinger i kriminalforsorgen så der oven i købet er blevet færre ansatte til flere indsatte

en rigtig uheldig udvikling som risikerer at blive skærpet og som

vi støtter forslaget men jeg vil også godt sige klart at

en fast bestanddel af de ting som fængselsfunktionæren bringer med sig rundt i fængslet vi synes det skal være som med de andre magtmidler man har for hånden i dag at dem henter man og dem bruger man når

i forhold til politiet som jo virkelig virkelig har taget

kriminalforsorgen hvor mange gange man bruger det her at der årligt bør falde en redegørelse til retsudvalget så vi har mulighed for at følge udviklingen jeg vil være rigtig ked af hvis vores kriminalforsorg bliver mere rå af at få et magtmiddel som man anvender hyppigere og hyppigere men i udgangspunktet støtter vi det her forslag under de nævnte betingelser

vi støtter også udvidelsen af behandlingsgarantien det er den helt rigtige vej

der sidder meget kort tid i vores fængsler

at få adgang til behandling det er ret afgørende

det er noget med tres procent af dem vi sætter ind i fængslerne som har et misbrug ved ankomsten så der er al mulig god grund til at gøre

ellers fortsætter kriminaliteten og vi vil se flere ofre når det så er sagt

helhedsorienteret løsladelsesplan som der bliver fulgt op

kriminalforsorgen faktisk er blevet ret gode til at gøre hvis hele den her indsats tabes ved løsladelsen så er vi lige langt jeg tror på at

løsladelse med en mentor til nogle af de mest udsatte indsatte kan være det der også kan hjælpe i en overgangsfase og så handler det jo om meningsfyldte aktiviteter som gør at folk får lyst til at opgive hashen men jeg kan godt forstå at hvis man skal sidde i sin celle tre og tyve timer

de billeder fru marlene harpsøe refererer til tror jeg også man godt kan se en sammenhæng med fraværet af noget fornuftigt at lave

den sidste del handler om

narkohunde og ja det er velkendt at der er problemer med indsmugling af narko i vores fængsler vi kan nok aldrig helt forhindre det men det er nok evident at en hel del af det der kommer ind kommer ind via besøgende og derfor har vi ikke noget imod at man bruger narkohunde til at markere

at ministeren måske i dag kan redegøre for hvad

at besøget bliver afvist jeg forestiller mig bare at nogle af de besøgende som er venner eller familie til den her kriminelle person måske også selv kunne have et hashmisbrug og derfor godt kunne lugte lidt af hash uden egentlig at forsøge at smugle det ind

ellers stiller jeg dem som udvalgsspørgsmål og får svarene der

går ud på og vi er særlig glade for at netop

forstærket og bliver gjort endnu bedre det er jo netop den her regering som har indført behandlingsgaranti til stofmisbrugere både i fængslerne og uden for fængslerne

er det et supergodt forslag også på det punkt

ikke nødvendigvis behøver at sidde mere end tre måneder i fængsel for at man er omfattet af behandlingsgarantien men

gælder alle der kommer i kriminalforsorgens institutioner fordi det betyder at hvis man er i et behandlingsforløb inden man kommer ind

kan det fortsætte med det samme uden ophold det betyder

selv om man kun skal sidde kortvarigt i en af kriminalforsorgens institutioner og

har man muligheden for at starte på en behandling en behandling som vel at mærke så fordrer at kommunerne sørger for at følge op den dag man bliver løsladt igen men det er er et rigtig godt tiltag jeg tror at

netop er forbundet til stofmisbrug af den ene eller den anden art så det er rigtig godt at det nu bliver udvidet og kommer til at omfatte

rigtig god idé forsøgsordningen har også vist at det var med stor succes politiet bruger det også med stor

ja den kan jo altså i en situation hvor nogle af de indsatte overfalder andre indsatte eller personale

voldsmanden og sørge for at voldshandlingen

det gode ved peberspray er at samtidig med at det er meget meget effektivt til at stoppe en gerningsmand

for meget og der må man bare huske at stille sig selv spørgsmålet hvad er alternativet hvis ikke man har peberspray som magtmiddel til at pacificere som ikke giver nogen skader ingen varige men hvilke andre muligheder har man så

andre indsatte eller personale det kan ofte have den konsekvens at det giver skader så derfor er peberspray et rigtig effektivt men også et meget skånsomt magtmiddel at bruge og derfor er vi glade for at forsøgsordningen har været positiv og at man nu sørger for at det bliver

man kan bruge i de situationer hvor det er nødvendigt det tredje element er vi også tilfredse med nemlig at man fortsætter kursen

at prøve at gøre alt hvad man kan for at holde narkotika ude af fængslerne vi ved jo alle sammen godt at der er narkotika i fængslerne vi ved også godt at det er meget meget svært at holde det ude men man skal gøre hvad man kan og her er yderligere et initiativ der går i retning af at sikre at man holder så meget narko ude i fængslerne som overhovedet muligt også en del af

som vi fra konservativ side kan støtte

magtmiddel

at hvis vi passer på den dynamiske sikkerhed altså sørger for at der er tid til den enkelte indsatte at der er nogle fornuftige ting at lave så vil vi i virkeligheden være i stand til at forebygge nogle af de situationer

jeg skal bare høre om den konservative ordfører ikke er enig med mig i at det er nødvendigt at passe på den dynamiske sikkerhed og at det faktisk går den forkerte vej i vores kriminalforsorg lige nu

volden er stigende og at vi derfor i virkeligheden også burde se på den dynamiske sikkerhed

indrette sig på en sådan måde så vi undgår der opstår de her konflikter hvor det kan blive nødvendigt at bruge magtmidler af den ene eller anden art

ikke enig i sfs ordførers udlægning af situationen i kriminalforsorgen men jeg er dog enig i at der er

udfordringer i kriminalforsorgen i øjeblikket det er

skal i gang med nogle forhandlinger om en flerårsaftale for kriminalforsorgen

har bedt kriminalforsorgen om at melde tilbage til os

hvad er noget midlertidigt hvad er mest relateret til bandekonflikten hvad er mere langsigtede udfordringer for kriminalforsorgen

adgang for kriminalforsorgen til at foretage undersøgelser

er arbejdet i de danske fængsler hårdt til tider dansk folkeparti betegnede det som brutalt og det er jeg helt enig i det har udviklet sig i en uheldig retning de sidste mange år

tvivl om for mig at råheden har været stigende igennem rigtig mange år ligesom det også kan opleves

selvfølgelig finde en løsning på men i en balance så de redskaber vi tilbyder de ansatte ikke bliver konfliktoptrappende men i stedet virker som

samtidig præventivt man kan naturligvis frygte at anvendelse af peberspray som en fast del af uniformen i konfliktfyldte situationer eller risikosituationer som det også hedder kan virke konfliktoptrappende samtidig

skal argumentet naturligvis vægtes mod de ansattes følelse af tryghed og den tryghedsfølelse vægter vi naturligvis rigtig højt jeg skal da ærligt indrømme at vi har været lidt bekymrede

hvorvidt peberspray er en god idé netop fordi det

forsøgsperioden har været positiv og at man har konstateret at peberspray ligefrem virker præventivt så det

virkelig positivt vi finder det ligeledes positivt at behandlingsgarantien udvides for stofmisbrugere der er indsat i kriminalforsorgens institutioner

udvides til at omfatte personer der afsoner både korte

fængsler og arresthuse kan få behandling for deres stofmisbrug

for blandt andet at forebygge at indsatte begår ny kriminalitet

at man selvfølgelig også får gjort noget ved kriminaliteten der er i høringssvaret også lidt betænkeligheder omkring effektiviteten i

australske hunde som kun har fundet færten af narkotika i seks og tyve procent af tilfældene men hos det radikale venstre har vi stor tiltro til de danske hunde og håber på en større effektivitet hos dem men ud over det

ser vi frem til udvalgsarbejdet

hvis mennesker der er ude i et misbrug får mulighed for at komme i gang med en behandling også selv om det kun er i kortere tid hos kriminalforsorgen det allerbedste ville jo være hvis man havde sørget for at de kom i behandling inden og hvis man i stedet for at sætte dem

fængsel er jo ikke noget der ligefrem er befordrende for at komme ud af misbrug og for at få en bedre social situation så der er behov for at vi også gør noget på andre

i fængslerne jeg er fuldstændig enig med sf og andre som har sagt at

et kæmpe problem at der ikke er ordentlige tilbud i fængslerne og at der er skåret så meget så rigtig mange af de indsatte ikke har noget at lave derfor er der nogle der kommer ud i et misbrug eller kommer ud i et større misbrug end de ellers ville have haft fordi man ikke sørger for at der er fornuftige aktiviteter det bedste vil jo være hvis man kan få

sidder indespærret fornuftigt til at de faktisk kan få nogle bedre vilkår og har en mulighed for at få en kriminalitetsfri tilværelse når de kommer ud af fængslerne

så også fuldstændig enig i det høringssvar der ligger fra fængselsforbundet om

er nok at folk får en behandling mens de er i fængslerne vi skal også sikre at der er nogle ordentlige udslusningsforløb det er altså vigtigt at folk ikke bare bliver

kommer tilbage til det de kom fra men at man sikrer at der er en ordentlig udslusning hvor de faktisk kan komme videre i et behandlingsforløb hvis det er det der er behov for og at de kan få

et sted at bo kan få arbejde uddannelse hvad der nu skal til for at komme videre så den del af forslaget er vi meget positive over for

vi lodret imod brugen af peberspray uanset om det er

argumenterer for at man skal have tilladelse til eller det er politi eller det er

ikke se at vi har behov for at man kan bruge det magtmiddel i danmark som institut for menneskerettigheder påpeger i deres høringssvar

for alvorlige personskader ved brug af peberspray og vi kan ikke se hvorfor man skal bruge den det vi har set fra politiets anvendelse af peberspray er jo at

skydevåben langt mindre som argumentet var men at man nu bare også bruger peberspray og knipler i større omfang end man gjorde før vi synes ikke at man skal bruge det magtmiddel

i fængslerne vi synes langt hellere man skal sørge for at der er mange flere ansatte at vi ikke har ansatte der går alene på vagt at vi har ansatte der har tid nok til at

at gribe ind i forhold til konflikter i forebyggende øjemed i god tid

kan sikre at de indsatte faktisk har nogle aktiviteter især uddannelse

spørgsmålet om narkohunde

hvad gør man i de tilfælde hvor narkohunde

og det så viser sig at der ikke er det det er jo dybt krænkende hvis

der ikke er noget betyder det så at de alligevel ikke får lov til at besøge den indsatte eller hvad kommer der til at ske det mener jeg vi må have svar på fra ministeren allerede under udvalgsbehandlingen og ikke som der er lagt op til i kommentarer til høringssvar at det først er noget der kommer når lovforslaget er vedtaget jeg mener faktisk at det er ret afgørende at folketinget også får et svar på hvad der skal ske men vi står stadig tilbage med at man indfører de her forskellige tiltag fordi vi har et problem med overfyldte fængsler og fængsler hvor der er store konflikter der er dårlige forhold elendige forhold for de ansatte og for de indsatte

det er det man burde tage fat i og gøre noget ved i stedet for bare at optrappe kontrol og magtmidler det har vi ingen gode erfaringer med hverken fra danmark eller andre lande det er altså det forebyggende der virker også i forhold til at sikre gode arbejdsvilkår for de ansatte og det håber jeg meget at man snart kommer i gang med i stedet for kun at bruge

liberal alliance

i forhold til det første som handler om

i kriminalforsorgen kan jeg sige at det synes vi er en rigtig god idé vi synes sådan set at det er smart at

man kan sikre ordentlige forhold

også for de øvrige indsatte det

for os især i den situation vi er i i øjeblikket med et stort antal indsatte udvidelsen af behandlingsgarantien synes

alliance vil gøre en masse ondt mod folk som ikke har det godt

at de kan få noget hjælp til at komme ud af det når det hæmmer deres muligheder for at få arbejde

og det betyder også at vi stemmer for forslaget bare rolig vil

til undersøgelse af indsatte og besøgende for ulovlige stoffer

jo var inde på sikrer retssikkerheden

men det kan der godt være problemer med og derfor håber jeg

men vi kunne godt tænke os lige at høre lidt nærmere

man gå ind i nogle lange principielle diskussioner om hvordan man kunne sikre egentlig stoffri fængsler osv

at der er opbakning til at vi med det her forslag skærper indsatsen mod narko i vores fængsler og til at vi giver de ansatte i fængslerne en mulighed for at forebygge uroligheder ved at bruge

i to tusind og ni iværksatte en forsøgsordning med magtanvendelse ved brug af peberspray i nogle af kriminalforsorgens institutioner og direktoratet for kriminalforsorgen har så

efteråret udarbejdet en evalueringsrapport om

den ønskede effekt og den ønskede virkning peberspray har virket præventivt det har skabt tryghed for fængselsbetjentene og det har været medvirkende til at undgå at tilspidsede situationer blev optrappet yderligere derfor lægges der lovforslaget op til at vi indfører en landsdækkende og permanent ordning med peberspray i alle fængsler og arresthuse for netop at skabe større tryghed og sikkerhed for fængselsbetjentene og dermed mere ro også til gavn for de

betænkeligheder

man i det radikale venstre havde været noget bekymrede for om det ville virke konfliktoptrappende men tilføjede så ganske rigtigt at rapporten faktisk viser at det gør det

kriminalforsorgen flere magtmidler

det er vigtigt at kriminalforsorgen har de nødvendige magtmidler for at

uroligheder og konflikter og jeg mener jo at vi netop her

indfører et magtmiddel der gør at man måske kan undgå nogle af de magtmidler som netop giver eller risikerer at give legemsbeskadigelse så jeg synes i virkeligheden man lige så vel kan se det her som en nedtrapning af volden

her får et magtmiddel der ikke fører til skader

i oktober måned en handlingsplan mod narkomisbrug og i overensstemmelse med den handlingsplan lægger

en skærpet indsats mod narko i vores

er enige om at det er vigtigt at vi bekæmper og undgår narko i fængslerne

er vi også med til at forebygge at de indsatte fortsætter en kriminel løbebane efter afsoningen jeg synes jo noget af det vigtigste

at vi kombineret med den stramme retspolitik også gør en effektiv indsats for at bekæmpe årsagerne til kriminalitet og for mange kriminelles vedkommende må vi jo konstatere

kan vi derfor bekæmpe deres narkomisbrug ja så bekæmper vi også en af årsagerne til kriminalitet og derfor er det en vigtig indsats

selvfølgelig også den narkobekæmpelse og bekæmpelse

på den baggrund foreslår vi at indføre en mere effektiv kontrol af om der er ulovlige effekter i fængslerne og altså ikke mindst ulovlige stoffer og

behandlingsgarantien for stofmisbrugere i kriminalforsorgens institutioner

vil der så i overensstemmelse med handlingsplanen blive fastsat nogle administrative regler

undersøge de indsatte og de besøgende

i hvert fald de fleste var positive over for lovforslaget

for dårligt at der er narko i vores fængsler og det er det jo det må vi undgå men på den anden side var det også dem der sagde at det ikke er særlig godt at der kommer nogle hunde og snuser til de folk der skal ind i fængslerne for eventuelt at opdage om de

må styrke kontrollen og der er hundene altså gode til netop at opdage narko hvor mennesker ikke kan opdage det så har jeg noteret mig

jeg tror også det er en ordning som vi skal gøre os vores erfaringer med undervejs og

kan ikke se andet end at hvis vi vil begrænse

er det en effektiv måde at gøre det på

mennesker ikke kan opdage det

meget enig i at det er vigtigt at vi har nogle gode udslusningsforløb

fru karina lorentzen for eksempel havde en række betragtninger som jeg er fuldstændig enig i

karina lorentzen fik det sagt som om det var

vi ikke var enige om og at det var socialistisk folkeparti der nu ville have indført nogle bedre sammenhænge når folk skulle ud af fængslerne det er

at sikre en helhedsorienteret udgang fra fængslerne så der bliver et tæt samarbejde gennem kontrakter med kommunerne omkring løsladelsen for

er fuldstændig enig i at det er afgørende

bolig uddannelse altså får dem sat i gang med en god tilværelse og et godt forløb i deres videre liv det er ret afgørende for den resocialiserende effekt og for en fortsættelse af den resocialiserende

vi gør gennem uddannelse narkoafvænning og så videre i fængslerne men altså tak for en god modtagelse af lovforslaget jeg ser frem til en konstruktiv behandling i

også at diskutere den dynamiske sikkerhed som jo er hverdagssikkerheden

mange indsatte der er stigende vold og mange bandemedlemmer som presser kriminalforsorgen

stillet et spørgsmål til ministeren for et par måneder siden som jeg endnu ikke har fået svar på

ministeren har lovet os en rapport om sikkerhedssituationen i kriminalforsorgen

hvornår kan vi forvente at man kommer videre med det her projekt eller er det fuldstændig lagt ud

nu får den på bordet så vi kan tage aktion på den

at at vi er tæt på kapacitetsgrænsen i vores fængsler når det gælder antallet af indsatte

skal vi jo på den ene side glæde os over i den forstand at det er et udtryk for at politiet har

at efterforske forbrydelser og få forbrydere dømt ikke mindst er det jo lykkedes for politiet også gennem den reorganisering af

grov kriminalitet det betyder selvfølgelig så side at der er en større belastning på vores fængselsvæsen og det skal vi gøre noget ved derfor afventer

anledning til de første skridt men vi kommer også til i løbet af året

at indkalde partierne til drøftelser om det

en ny flerårig aftale om kriminalforsorgens økonomi og indsats

ministeren siger at han ikke har set rapporten men er der så andre i ministerens ministerium som har set rapporten

risikerer at der sker en udvikling i kriminalforsorgen som er virkelig virkelig uheldig hvis vi ikke snart får sat ind jeg synes det er

men om ministeriet har modtaget noget fra kriminalforsorgen som kan ligne det man kan kalde en rapport om kapaciteten og sikkerhedssituationen

er lige på trapperne og derfor tror jeg såmænd også at der i hvert fald er nogle med tilknytning til ministeriet der har set

et udkast til rapporten men den skal jo lige gøres færdig jeg er helt enig i

når jeg nu nu siger at jeg også har rykket for den at jeg er utålmodig

tror at den er lige på trapperne

den sovjetiske diktator lenin sagde at tillid

mantra i danmark jeg tror dog

et ønske om at få mindre kontrol mange steder i det danske samfund nogle steder

selvfølgelig være der og vi støtter selvfølgelig op om

man laver et forbud

også ville kontrollere det ellers er vores generelle politik at man så skal afskaffe det pågældende forbud og det er ligegyldigt hvad det nu måtte være det eneste

bare lige for at få det slået fast med syvtommersøm

herre flemming møller

sige at venstre kan støtte forslaget vi finder det glædeligt at

balkan knyttes tættere til eu

balkan er jo eksempler på hvordan fjendebilleder ikke sådan bare lige forsvinder i et undertrykt samfund i en lang periode var der ikke mulighed for meningsudveksling i de samfund og derfor oplevede vi jo da de fik deres frihed til at ytre sig at alle de gamle fjendebilleder fra anden verdenskrig levede

i bedste velgående og det var rystende at opleve hvad de førte til eu står for det stik modsatte det står for afmontering af fjendebilleder

derfor må det være et håb at

hvor de principper der har sikret fred og frihed i vores del af europa også vil komme til at gøre det

er

er vejen til udvikling af et samfund og frihandel er forudsætningen for vækst og velstand en aftale med serbien giver god mening set i lyset af at landet er centralt placeret på balkan omsluttet af lande som har aftaler med eu eller som er eu medlemslande samtidig anser vi det for et positivt og støttende signal til serbien og håber at det vil trække

i aftalen hvilket vi i dansk folkeparti finder vigtigt et element i aftalen har jeg dog et forståelsesspørgsmål til

det drejer sig om udbetaling af familieydelser når jeg spørger til dette er det fordi vi jo for nylig har aftalt at indføre et optjeningsprincip når der skal udbetales børnecheck og det er aftalt netop fordi andre eu borgere har ret til de sociale ydelser som landets egne borgere

her er mit spørgsmål så om dette også gælder for serbiske børn bosiddende i serbien jeg er i tvivl om om jeg forstår teksten rigtigt men det håber jeg ministeren kan

det her eu mantra om fri bevægelighed nu er ungarn jo i gang med at udstede en masse pas til etniske serbere der bor rundtomkring

i ungarn i deres gode ret til men det som

deres aftale er den samme for serberne så det håber jeg ministeren kan afklare men vi er

det ser vi bestemt som positivt

tiltræde stabiliserings og associeringsaftalen mellem eu

en aftale der blev indgået tilbage i april to tusind og otte men den træder ikke i kraft før alle eus syv og tyve medlemsstater har

tyve år har haft i de tidligere socialistiske lande i central og østeuropa mange af de lande var

nogle af landene er sågar blevet optaget i eu

jo flere samarbejdsaftaler eu kan indgå på balkan desto bedre kan vi præge udviklingen i en region der i mange år var præget af massiv politisk undertrykkelse og adskillige krige

fra et konservativt synspunkt er særlig gode det første punkt er det særlig stærke fokus på demokrati og menneskerettigheder som findes i aftalen for et land som serbien der i så mange år har været tynget af

er demokrati noget der skal læres

det tager tid at lære at tage de grundlæggende menneskerettigheder alvorligt af aftalen fremgår det at serbien skal samarbejde uindskrænket

internationale krigsforbryderdomstol for det tidligere jugoslavien det lægger jeg meget stor vægt på når man påtænker de store vanskeligheder som visse serbiske politikere har

fortiden på netop det punkt med aftalen bliver samarbejdet med krigsforbryderdomstolen uomgængeligt også for serbien det andet punkt er at serbien med aftalen gradvis bliver en del af eus indre marked over en seks årig periode vil der blive opbygget et frihandelsområde der sikrer fri bevægelighed for varer tjenesteydelser kapital og arbejdskraft sådan som vi kender det fra eu i dag det indre marked har været en enorm økonomisk gevinst for hele eu og dermed også for danmark fordi det har gjort op med fortidens toldmure og øvrige handelshindringer med aftalen vil også serbien gradvis blive en del af det indre marked og det betyder at serbiske virksomheder får lettere ved at eksportere deres varer til eu landene til gavn for vækst og velstand serbien og dermed til gavn for serberne

bakker vi konservative således fuldt og fast op om den stabiliserings og associeringsaftale med serbien som eu

fordi vi ønsker at serbien og balkan i det hele taget fortsætter sin positive udvikling i retning af et velfungerende demokrati

bliver til gavn for udviklingen i serbien både økonomisk og socialt politisk og med hensyn til

det vil være et afgørende skridt for

interesse både for serbien og for serbiens europæiske

at begå fejltagelser ved at stemme imod deres optagelse i eu eller for den sags skyld forhindre at de indgår associeringsaftaler alligevel synes jeg nu nok at man må tilføje et par kritiske bemærkninger til debatten herre

så fornuftig at han nøjedes med at give udtryk for et ønske om at det ville gavne den serbiske befolkning

er meget klogt andre havde ligesom draget konklusionen i forvejen man var sikker på

østeuropæiske lande der synes jeg jo at man er nødt til at læse associeringsaftalen lidt grundigt fordi den indeholder elementer der bekræfter at man i serbien på en række områder fremover vil bestræbe sig på

så videre og det er rigtigt godt at man siger at man vil det desværre kan vi jo se at

ytringsfrihed pressefrihed

et velfungerende demokrati ja selv hvis man har været med til at danne eu

give visse vanskeligheder som italien jo

hvad der derimod er en lille smule overraskende det er det måske ikke men alligevel er at betingelsen for at man kan indgå

i et og alt underlægger sig den liberalistiske økonomiske politik som føres i

det handler om at man skal acceptere den fri bevægelighed

som det kan få for

erhvervsliv og også at man skal tilpasse sin økonomiske politik

på de østeuropæiske lande og udviklingen i de østeuropæiske lande efter deres medlemskab af eu så skal man være usædvanlig

en lang række lande har man set fattigdom social udstødelse

problemer som ikke er løst

forkert jeg tror også man skal erkende at der vel

nok i at man vil have rimelige rolige og ordnede forhold uden for eus grænser

da være en smuk utopi at eksjugoslavien kunne blive genetableret som en region under eu

men sagen er jo også at eu

og det handler også om at de erhvervsinteresser de kapitalinteresser der findes i eu

skal have mulighed for at etablere sig og tjene penge

i sidste instans vil vise sig være til fordel

og negative over for en række af de elementer der ligger i associeringsaftalen men vil på den anden side sige at hvis det er sådan at man i serbien på demokratisk vis træffer en sådan beslutning om at man vil indgå i det her

ikke være dem som blokerer for det så selv om jeg kom omkring et par omveje undervejs hvor jeg forsøgte

påpege at heller ikke i den her sag er alt hvad eu gør godt så vil konklusionen være

om end den forrige talers støtte måske ikke var så

var dog en støtte til beslutningsforslaget jeg er meget glad for at kunne konstatere at der i folketinget som helhed er støtte til tiltrædelsen af denne aftale mellem eu og serbien vi har jo tidligere tiltrådt tilsvarende aftaler med kroatien med den tidligere jugoslaviske republik makedonien med albanien montenegro og bosnien hercegovina politisk og økonomisk fremgang i serbien er jo af central betydning for den generelle stabilitet på balkan som også den konservative ordfører fru helle sjelle var inde på det er en aftale der udgør et vigtigt bidrag til den fortsatte opbygning af de nødvendige politiske og økonomiske institutioner i serbien og dermed også til integration af serbien i det europæiske samarbejde beslutningen om at tiltræde aftalen er et vigtigt signal til serbien om at eus

at sikre stabiliteten på det vestlige

det er også min vurdering at denne aftale vil få stor betydning for den politiske og

økonomiske udvikling i serbien så jeg er meget glad for de positive bemærkninger der er faldet

fru pia adelsteen havde to spørgsmål

børnechecken det er jo sådan at retten til social sikring og adgangen til sociale ydelser

danmark i nitten syv og halvfjerds

indgik med det daværende jugoslavien

opfyldt for at få adgang til børnefamilieydelser vil jeg foreslå

de præcise konditioner ned for hvornår man har ret til at optjene efter

forbi hinanden til fru pia adelsteens andet spørgsmål

i aftalen jævnfør artikel tre og firs til at samarbejde med eu og andre lande i regionen om at bekæmpe ulovlig indvandring i henhold til aftalen forpligter serbien sig også til at tilbagetage egne statsborgere der opholder sig

eu land eu har indgået en tilbagetagelsesaftale med serbien men danmark har på grund af vores

statsborgere der opholder sig uretmæssigt

i et eu land derudover kan jeg også sige at serbien med aftalen forpligter sig til at samarbejde med eu om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og andre ulovligheder som for eksempel menneskesmugling menneskehandel korruption ulovlig handel med narkotika

våbenhandel og det er jo faktisk rigtig godt

af bedre og tryggere rammer og være et mere effektivt våben for

vores fælles politi i landene

vi mangler selvfølgelig at få alle landene til at ratificere aftalen og det er sådan at der nuværende tidspunkt er ni lande der har ratificeret

til at der kommer en hurtig ratifikation